ni og fyrre titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

beretning om visse forhold vedrørende sagen om betaling til private sygehuse

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er sket

hvis alle medlemmer kommer på rette plads

spørgsmål nemlig spørgsmålet om hvordan valg til

parlamentet skal foregå eller ikke foregå ved førstebehandlingen blev det fremhævet af udenrigsministeren og en række ordførere at der var tale om at man med vedtagelsen af det her

en pragmatisk løsning på et praktisk problem og derfor kan det måske være værd

problem man løser man løser det problem at man får udpeget i hvert fald to franske medlemmer af europa parlamentet uden at der gennemføres nogen afstemning i frankrig blandt befolkningen om hvem det skal være

adskillige brud på det der er lissabontraktatens grundlag og det oven i købet på et af de ganske få områder hvor lissabontraktatens grundlag er fornuftigt nemlig

at borgerne repræsenteres direkte på eu plan i europa parlamentet og at medlemmerne af europa parlamentet vælges ved direkte almindelige frie og hemmelige valg for en mandatperiode på fem år det er altså det man fraviger ved at sige at fordi der ved lissabontraktatens gennemførelse

skulle man finde nogle flere repræsentanter

det er i hvert fald lodret imod det som er grundlaget for eu samarbejdet og for

opmærksom på at tilsyneladende er det her i folketinget kun enhedslisten og dansk folkeparti som for alvor forsvarer grundlaget for valg til europa parlamentet man kan jo også spørge sig selv om den her praktiske foranstaltning

kan få nogen konsekvenser

som får direkte betydning for almindelige danskeres liv og velfærd eller mangel på samme

europa parlamentet og ministerrådet så det er altså vigtigt hvad der sker i europa parlamentet så kan man sige at

om der sidder to der er valgt på en lidt tvivlsom måde i forhold til bestemmelserne ja det kan jo godt være vi havde jo en kødklistersag som jo ophidsede mange folketingsmedlemmer i denne sal og adskillige europaparlamentsmedlemmer ganske meget og hvor afgørelsen blev truffet

var det fornuftige men det siger altså noget om at det godt kan falde tæt ud så kan man sige jamen hvis man betragter et brud

som en praktisk overgangsordning hvor omfattende bliver det så hvis island

skulle blive optaget i eu i to tusind og tolv kan island så indirekte udpege

seks medlemmer frem til valget i 2014 og hvis tyrkiet skulle komme ind i to tusind og femten er det så i orden at

frem til valget i 2019 ja man må jo sige at med den vedtagelse som der er en vis risiko for at et flertal i folketinget gennemfører her i dag er der åbnet en ladeport så er det sagt af nogle at det her bare er som det plejer at være når man udvider

plejer de at være repræsenteret ved hjælp af indirekte udpegede medlemmer

den første januar to tusind og syv

udpegede medlemmer men de blev sandelig sat til at gennemføre et valg i første del af to tusind og syv selv om der sådan set var valg til

der findes én standard for rumænien og bulgarien og en anden standard for frankrig

skal vælges direkte af befolkningerne

derfor vi ikke kan stemme ja til det beslutningsforslag

den model man har fundet hvor der er tre måder hvorpå man kan opsupplere

eller alternativt ved at tage de næste der var på listen i forbindelse med det netop afholdte europaparlamentsvalg eller som den tredje løsning at opsupplere fra de nationale parlamenter

var en pragmatisk løsning på et problem selv om vi naturligvis helst havde set at direkte valg var

førstebehandlingen at jeg i og med der

for ikke at afholde et nyvalg der vil koste op imod hundrede million euro alene for at

det tror jeg ganske mange franskmænd ville mene var mange penge

bruge i en situation hvor også det franske budget er presset

god behandling af beslutningsforslaget vedrørende danmarks ratifikation af ændringsprotokollen om sammensætningen af europa parlamentet

hvor et klart flertal indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse af folketinget

at et flertal i europaudvalget i betænkningen tilkendegiver at de fremadrettet ønsker at påtænkte ændringer af traktaten forelægges til forhandlingsoplæg uanset den indholdsmæssige rækkevidde som normalt er betingelsen for at indhente et forhandlingsoplæg det tager jeg naturligvis til efterretning og jeg vil gerne understrege at regeringens interesse utvetydigt er at have et

udtrykke min tilfredshed med at et flertal i europaudvalget har givet tilslutning til regeringens forslag til folketingsbeslutning

det er det kan være rigtig dyrt at afholde valg og så kan man jo tænke et lille stykke tid over hvor stor

må være mellem den demokratiske gevinst der er ved at afholde valg hvor det er befolkningen der vælger i forhold til at det er parlamentet der udpeger og så hvad det må koste

godt tænke mig at høre om det er sådan at udenrigsministeren mener at den metode der nu gælder for frankrig

er en mulighed man sådan forventer at man vil tilbyde nye eu medlemslande fremover eller om nye eu medlemslande fremover vil blive udsat for det samme krav som bulgarien og rumænien blev

jo er at grunden til at man kommer i den situation som man er i nu

med rette føler sig snydt i forhold til antallet af medlemmer af europa parlamentet

sige at man så måtte finde en pragmatisk løsning på det

at tage de næste i gåseøjne på listen der ville være

valgt flere medlemmer til europa parlamentet men blandt andet frankrig er i den situation i modsætning til danmark ikke har ét stort nationalt valg hvor man kan stemme på alle kandidater i hele landet

en sådan proces meget vanskelig og der er problemer med det i forhold til den franske forfatning derfor lavede man to alternativer enten at give mulighed for et nyt

og som sagt udskrive et valg til hundrede million

altså små syv hundrede og tres million kroner for at få valgt to medlemmer af europa parlamentet

er demokratisk valgt i den franske nationalforsamling

har tænkt sig også at gøre i forhold til kommende medlemslande af eu

udemokratisk og dybt problematisk i forhold til lissabontraktatens krav om at der skal være en egentlig folkelig deltagelse altså et folkeligt valg som vælger medlemmerne af

er alternativet at sige at det vil man ikke det man har gjort her er at give frankrig nogle helt særlige muligheder

selvfølgelig et ubehageligt indtryk af at eu er en sammenslutning hvor store lande generelt set kan få det som de vil have det og at der derfor er en god i gåseøjne forklaring på at bulgarien og rumænien blev behandlet helt anderledes

stemmes om forslagets endelige vedtagelse

for beslutningsforslaget stemte fem og halvfems

bolighandel ved en ejendomshandel skal køber og sælger bruge en række offentlige oplysninger om ejendommen for eksempel om begrænsninger på benyttelse af ejendommen eller om planlagte offentlige projekter i dag indhenter borgere og ejendomsmæglere sådanne oplysninger via kommunen ligesom det kan være nødvendigt at kontakte andre offentlige myndigheder for at indhente alle de nødvendige oplysninger med lovforslaget her tilvejebringer vi de hjemler der skal til for at projektet

står for digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel og indebærer at der skabes en samlet digital løsning så alle offentlige oplysninger der er relevante i forbindelse med en ejendomshandel kan findes ét sted på internettet dermed bliver det både nemmere og hurtigere for borgere og mæglere at få de oplysninger de har brug for frem for at skulle vente på sagsgangen i de offentlige myndigheder hvor det kan tage flere uger at få de samme oplysninger en undersøgelse iværksat af økonomi og erhvervsministeriet viser at samfundet vil kunne spare cirka firs million kroner årligt med diadem

kunne spare en masse tid de hjemler der gives med lovforslaget vedrører lov om vandforsyning lov om miljøbeskyttelse lov om forurenet jord og lov om varmeforsyning og sikrer at de oplysninger der er relevante for en ejendomshandel kan registreres ajourføres og videregives digitalt oplysninger der er beskyttet af persondataloven er stadig beskyttet med diadem og vil altså kun kunne videregives til ejendommens ejer eller med samtykke fra denne

vi nu får en større digitalisering

udsprunget af et af to større digitaliseringsprojekter vedrørende bygninger boliger og forsyning og den domænebestyrelse der er nedsat omkring det som igen udspringer af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi der har ligget for to tusind og syv til ti

i større omfang indberette og registrere data digitalt vedrørende ejendomshandler og de oplysninger man har brug for

borgerne hurtigere og nemmere

firs million effektiviseringer

et stort arbejde med at registrere og vedligeholde data elektronisk skal man selvfølgelig gøre

hvis det kan være med til at smidiggøre nogle arbejdsgange hvis det kan gøre at man kan undgå dobbeltarbejde i kommuner eller andre steder eller hos borgerne og hvis det kan være med til at frigive arbejdskraft til andre og måske også mere spændende opgaver for medarbejderne der ligger nogle erfaringer som vi

at man skal passe meget på med at tale om besparelser

også en af de ting vi vil holde fast i omkring

den videre udførelse og udmøntningen af diadem

og siger at nu skal kommunerne spare firs million kroner på den effektivisering der stadig ikke

det kan ikke nytte noget at vi bliver ved med at køre it projekter ud i den offentlige sektor på en måde hvor besparelserne skal hentes ind

gevinsterne rent faktisk er der at hente

fremtid hvor dokumentadgangen bliver samlet på nettet og tingene dermed lettere at gå til det er også værd at bemærke at det her lille skridt mod et mere papirløst samfund formentlig også vil være godt for klimaet og miljøet og i sit indhold er forslaget nærmest et rent administrativt digitaliseringstiltag der forenkler en række arbejdsgange ikke mindst i kommunernes administration ved ejendomssalg og det støtter sf naturligvis

højde for de indvendinger man kunne have mod indsamling af

ejendom kun kan udleveres til ejeren eller med samtykke fra ejeren det er magtpåliggende for sf at dette sikres

vi vil dog med erfaringerne fra blandt andet den digitale tinglysning og nemid opfordre til at erfaringer fra andre digitaliseringsprojekter og online sikkerhedssystemer til håndtering af personfølsomme data bliver taget med i det videre arbejde vi skulle jo gerne have lært af de fejl der har kostet bøvl og som i tilfældet med den digitale tinglysning også anselige beløb for mange borgere og vi skulle nødig

budgettere med effektiviseringsgevinster

er blevet realiseret den slags skal ikke gentage sig i forbindelse med digitalisering af dokumenter til brug ved ejendomshandel vi tror på at der er blevet lært af fejlene så den nye løsning med digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel eller mere mundret diadem bliver sat op

er derfor positive over for forslaget og håber således at diadem’et bliver kronen på værket

lovforslag drejer sig om en digitalisering af og dermed en

til oplysninger i forbindelse med handel af ejendomme der lægges således op til at

miljøsager og så videre de digitale oplysninger vil ofte være suppleret af persondata men det noteres med tilfredshed at disse oplysninger ikke vil

i forbindelse med udlevering af de oplysninger der er påkrævet i forbindelse med ejendomshandler på sigt vil lovforslaget medføre administrative forenklinger i kommunerne som således også vil kunne profitere af ordningen som er brugerfinansieret fremadrettet vil oplysninger om miljøsager og eventuel jordforurening være tilgængelige sammen med de andre mere gængse oplysninger en række usikkerhedsmomenter i forbindelse med handelen skulle hermed være ude af billedet alt i alt en hurtigere billigere mere enkel og klar sagsbehandling hvilket vi

oplysninger som skal bruges i forbindelse med en ejendomshandel skal være registreret digitalt sådan at alle der har brug for det for fremtiden

disse oplysninger på nettet og

det er altså noget som skulle gøre det lettere og hurtigere både for køber og

forlyder det også at der skulle være penge at hente firs million kroner om

er bare det ved det hvor er det lige man har hørt det før

at spare en masse penge og en masse tid ved at gå over til digital behandling jeg vil godt nok sige at sporene fra digitaliseringen af tinglysningssagerne skræmmer en hel

at det er nødvendigt at ministeren kan forsikre os om at det her system som man vil indføre her er så gennemprøvet og så sikkert at vi ikke havner i den samme suppedas som med tinglysningssagerne en anden bekymring vi kunne have i forbindelse med at lægge de her oplysninger ud på nettet og gøre dem tilgængelige for alle er naturligvis risikoen for at der skulle smutte personlige oplysninger eller oplysninger som ikke er relevante

ud det forstår vi så er sikret

at loven tager højde for at oplysninger

kun kan videregives til

så det burde vel være i orden

ikke tilføje noget til jeg vil sige at

har lidt nervøsitet ved at sige ja fordi så får man også lidt medansvar for det og vi har jo set hvor galt det er gået i en lang række andre sager så hørte jeg den radikale ordfører afkræve ministeren et tilsagn om at

stå her og sige at den her gang går

i helt unødig grad er med til at forsinke og fordyre og i visse tilfælde bremse private

staten i sine bestræbelser på at forenkle og smidiggøre sagsbehandlingen indfører store forkromede it systemer som typisk strækker sig over flere år så ser vi desværre også at det kan gå gruelig galt det har flere ordførere været inde på især når store it systemer indfases i tilknytning til strukturreformer i dette tilfælde har vi forstået er der tale om at man ikke udvikler et nyt databasesystem men at man indhenter oplysninger i eksisterende registre samler dem viderestiller dem til borgerne og virksomhederne vi antager også at man belært af de her dyrekøbte erfaringer fra

sideløbende med implementeringen af de nye it regler her kan fortsætte med de gamle papirudvekslinger i forbindelse med ejendomshandler så vi ikke sætter samfundet helt i stå når man gennemlæser lovforslaget som primært handler om at etablere den fornødne hjemmel til at kunne foretage disse forskellige udvekslinger af data

meget fornuftigt ud

bekymret for at tage nogle nye skridt selvfølgelig skal alt undersøges jeg vil ikke give nogen garantier for noget som helst andet end at det bliver undersøgt grundigt før man giver sig i kast nye projekter i den offentlige sektor men man bliver også nødt til at tage nogle initiativer for at hente nogle gevinster hjem og for at gøre livet lettere for både borgere og virksomheder så selve ideen med at man får etableret en samlet digital løsning hvor professionelle brugere og borgere på ét sted på internettet kan få adgang til alle de offentlige oplysninger som køber og sælger skal bruge

derfor tager vi fat på det

det her lovforslag en forudsætning for diadem som

ordførere her er at

ligger i et register

i dag er der allerede hjemmel til at kræve digital registrering af en lang række oplysninger men der mangler hjemmel til

registrering af oplysninger om for eksempel varmeforsyning

miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven vi stiller ikke krav om at kommunerne skal registrere nye oplysninger det er oplysninger som kommunerne allerede er i besiddelse af som fremover skal registreres digitalt

kan jo have stor betydning for den pris som en ejendom sælges til det kan for eksempel være miljøoplysninger om en eventuel jordforurening på grunden oplysninger om at der er planlagt anlæg af vej eller om at ejendommen ligger på offentlig eller privat vej med videre

på at finde oplysningerne frem og med den digitale løsning vil kommunerne slippe for at bruge tid på den opgave og

borgerne vil få en langt bedre service

samtidig vil gebyret for at få oplysninger blive lavere end det gebyr kommunerne i dag opkræver vi forventer at gebyret

en businesscase som cowi har udarbejdet viser at der kan spares omkring firs million kroner årligt på den digitale løsning som følge af tidsbesparelsen hos ejendomsmæglere advokater og kommuner og alene kommunerne

i forhold til at bruge digitaliseringen til gavn for både borgere virksomheder

frem til en videre behandling af lovforslaget

og så håbe på en fornuftig gennemførelse

får ordet er herre peter madsen som

selvejende institutioners bestyrelser har et reelt råderum til selv at bestemme institutionens virksomhed og opgavevaretagelse med disse ord kan venstre tilslutte sig det samlede

har som udgangspunkt socialdemokratiets støtte jeg skal ikke redegøre for

på ganske ypperlig vis der er dog nogle høringssvar

lidt i udvalget for det første er der sammensætningen af bestyrelsen

der søfartsstyrelsens hjemmel til at fastsætte regler for samarbejde med de maritime uddannelsessteder det har der været stillet nogle spørgsmål

teknisk men på de nævnte punkter vil vi gerne drøfte sagen vi

kunne give mulighed for at forbedre kvaliteten i de maritime uddannelser og det bliver nu med lovforslaget lidt tydeligere hvilke bøjer der skal tages bestik af i fremtiden derfor støtter sf

radikale venstre taler før enhedslisten da det radikale venstre

men der er to ting vi ikke er tilfredse

at der ikke skal være medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelserne

ethvert aktieselskab i det her land har medarbejdervalgte

det bør være sådan her desværre har vi

generel tendens inden for udviklingen af styringen af uddannelsesinstitutioner at de afdemokratiseres hvor vi for nogle år siden havde en meget høj grad af valgte repræsentanter

og fravær af valgprocesser det synes vi er en dårlig udvikling og det synes vi også er dårligt at man lægger op til

vi bare skal acceptere så det er også en ting vi vil tage op under udvalgsbehandlingen

altså ikke sikker på at vi ender med at stemme for det her lovforslag

den styreform vi vælger for vores institutioner i staten kan være helt afgørende for effektiviteten i den daglige drift selvejende institutioner med deltagelse af berørte interessenter i bestyrelsen kan med fuld ret siges at udgøre hele krumtappen i den måde vi administrerer velfærdssamfundet på det er derfor meget hjælpsomt at vi nu får en mere ensartet opbygning af styringssystemerne i vores institutioner når alt kommer til

handler det jo om to hovedinteresser

ansvarliggøre bestyrelserne og de daglige ledelser og på den

anden side at sikre at der etableres nogle få men velvalgte opfølgningsprocedurer

fra statens side hvis det skulle gå galt hele den opbygning bygger i virkeligheden på et tillidssystem hvor man fra statens side har en forventning om at bestyrelsen i samarbejde med den daglige ledelse og medarbejderne vil sikre en effektiv opgavevaretagelse og en høj kvalitet vi tror på at man i de faglige miljøer og lokalt er langt bedre til reelt at kunne sikre kvalitet

bureaukrater og centrale politikere der sidde og sætte flueben ved nogle processer og nogle procedurer dybest set kan man kun kontrollere processer fra statens side mens faglig kvalitet kun kan vurderes af de professionelle derfor er det vigtigt at staten gør det så lidt besværligt at drive en institution som overhovedet muligt således at alle de symbolske kontroller reduceres til fordel for reelt fagligt arbejde også så medarbejderne får lov til at lave de ting de er uddannet til kvalitetskontrol giver altid bureaukrati som det sikre resultat men det sikrer efter vores opfattelse ikke kvalitet i sin substans

evalueringsinstitut selv erkendt

kun proceskrav kun flueben hvis man må udtrykke det sådan lidt bramfrit når det er sagt hviler der også et gevaldigt ansvar på institutionsledelserne således at vi får de velfærdsydelser de faglige ydelser for pengene som er nødvendige og ikke bureaukrati desværre har vi set at

kan nærme sig mellem en tredjedel og halvdelen af de årsværk der er på en institution derfor kunne

fra statens side fortrinsvis fokuserede på at udviklingskontrakterne opfylder et bestemt krav om andelen mellem bureaukrati

at vi ikke bruger krudtet forkert

staten lader institutionerne lave det som de er bedst til nemlig at

opgaver som de nu engang er sat til

det er rigtigt som den radikale ordfører fru marianne jelved nævnte at baggrunden

at der har været et større ministerielt udvalgsarbejde omkring de selvejende institutioner

en fremtidig regulering af de institutioner

lovforslag er en opfølgning på det arbejde vi ønsker i regeringen

indføre mere ensartede styringsrammer for selvejende uddannelsesinstitutioner og det skal selvfølgelig også gælde for de maritime uddannelser der ændres ikke på de maritime uddannelsers faglige indhold kvalitet og struktur forslaget justerer derimod rammerne for styringen af de maritime uddannelsesinstitutioner for eksempel regler vedtægter tilskud regnskab og tilsyn

at vi hele tiden sikrer at organisationsformen for statsligt finansierede opgaver er tilrettelagt således at fordelene udnyttes bedst muligt mens ulemperne reduceres

det er det som lovforslaget vil være med til at sikre vi ønsker fra regeringens side at den statslige styring af de maritime uddannelsesinstitutioner kan sikre at institutionerne løser deres opgaver på et så højt kvalitetsniveau som muligt og med anvendelse af så få ressourcer som muligt

det vigtigt at institutionerne får et reelt råderum til selv at bestemme hvordan deres virksomhed og opgavevaretagelse tilrettelægges jeg ser derfor frem til udvalgets velvillige behandling af forslaget

forhandlingen er åbnet den første

om bekæmpelse af langtidsledighed som regeringen indgik i foråret med dansk folkeparti radikale venstre liberal alliance og kristendemokraterne med aftalen afsatte vi ikke mindre end fem hundrede million kroner til en helt ekstraordinær og målrettet indsats til bekæmpelse af langtidsledighed

ved administrative ændringer men med lovforslaget her tager vi altså fat på de dele der kræver egentlig lovændring

der er således i øjeblikket halvtredstusind langtidsledige det er beklageligt men jo

i disse måneder forklaringen

mistede deres arbejde da krisen var på sit højeste nu dukker op i langtidsledighedsstatistikken

halvfemserne faktisk

først og fremmest store konsekvenser for den enkelte ledige men jo også for samfundsøkonomien helt generelt har det naturligvis betydning hvor mange langtidsledige

arbejde desto vanskeligere er det at vende tilbage til arbejdsmarkedet og få fodfæste på arbejdsmarkedet

grundlæggende læse og skrivekundskaber

derfor må manglende læse og skrivekundskaber

en barriere for lediges muligheder for at få job

fornuftigt at personer

får pligt til at blive læse og skrivetestet hvis der er behov for det

skal behandles på samme måde som de

personer på kontanthjælp har det vil sige hvis kontanthjælpsmodtageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud får pågældende også en sanktion

læse og skrivetest gennemfører vi også med forslaget her omprioriteringer af de midler der hidtil har været omfattet af flaskehalsordningen da der jo ikke lige pt er et presserende behov for at

på det niveau som det var tilfældet i to tusind og syv hvor den blev etableret

at venstre er enig i at det allerbedste jo vil være at skabe nogle job

at man får sat gang i beskæftigelsen så folk kan komme i arbejde og derfor vil jeg gerne høre

det vil skabe flere job hvis man forsøger at straffe folk der har svært ved at læse og skrive i stedet for at bruge ressourcerne på at få skabt nogle job og så bruge nogle ressourcer på at hjælpe folk med at få lært at læse

helt sikkert vil medføre at der bliver etableret job jeg tænker på hele iværksætterdelen jeg tænker på den del af finansloven der vedrører hele turistsektoren og jeg er ikke et sekund i tvivl om at det vil bidrage til at skabe flere job men i relation til

langtidsledige ja for ledige i det hele taget hvis man ikke har en ungdomsuddannelse at man at man gennemfører en læse og skrivetest med henblik på at se

kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger al erfaring viser jo at netop manglende

i visse situationer

og det er det forslaget her tager fat på

med det vi har gjort for unge

man få ret til noget nødvendig uddannelse omskoling opkvalificering og så videre det har vi foreslået masser af gange og det ville være rigtig godt men det forslaget her

at man skal tvinge folk til at tage en læse

ikke det mest motiverende for folk der måske har lidt det ene nederlag efter det andet i hele deres skoleforløb og som ikke har fået den fornødne hjælp til at lære at læse og skrive

ikke den rigtige måde at motivere dem til

det er der skal sættes målrettet ind med og det er det forslaget her handler om det er selvfølgelig ikke testen alene er afgørende det er opfølgningen på testen og derfor vil vi sikre at alle langtidsledige som ikke har en ungdomsuddannelse og hvor det viser sig

perspektivløs arbejdsmarkedspolitik jeg må sige at de borgerliges arbejdsmarkedspolitik er en rygende ruin over tabte muligheder for det sorte trekløver handler det om at ramme arbejdsløse ikke om

hjælpe dem regeringen og dansk folkeparti har eksempelvis halveret dagpengeperioden for arbejdsløse fra fire til to år selv om dagpengeperioden på ingen måde forhindrer ledige i at komme i arbejde under højkonjunkturen for cirka tre år siden var ledigheden helt nede på fyrretusind femogfyrretusind samtidig med at dagpengeperioden var på fire år og det er jo det bedste bevis på at dagpengeperioden på ingen måde forhindrer at arbejdsløse kommer i arbejde det sorte trekløver har så i fredags aftalt at ville spare mindre end fem hundrede og fem og tyve million kroner på aktivering af arbejdsløse

hvor man skulle finde sin indre fugl eller lære at kaste æg ned ad en trappe

at de jobsøgningskurser nærmest forsvinder nu for sådan vil det blive men det er en fejl af utrolig store dimensioner at vko nu vil spare pengene helt væk tværtimod

eller mulighed for en direkte omskoling hvis ens hidtidige jobmuligheder er forsvundet for eksempel fordi

en kæmpe fejl at man bare

at hjælpe arbejdsløse på en bedre måde end det hidtil er sket det er altså to eksempler på en

borgerlige politik

hidtil er blevet brugt til at tage initiativer

kan modvirke mangel på arbejdskraft i visse brancher

konsulentfirmaet rambøll til at lave en undersøgelse og undersøgelsen viser bla at

og der er en alt for stor langsommelighed i arbejdet med den her flaskehalsbevilling fra man tager et initiativ og indtil det bliver ført ud i livet det er da nogle store vanskeligheder men det må man jo så efter vores opfattelse gøre noget ved forbedre det og absolut ikke

løser det jo ikke det problem at danmark efter al sandsynlighed om nogle år kommer til at mangle arbejdskraft inden for visse brancher fordi der er ufaglærte der har brug for at blive faglærte eller nogle som er uddannede men som har de forkerte uddannelser i forhold til

fremtidige situation om tre fire fem eller måske seks år er jo en situation som vi skal gøre alt hvad vi kan for ikke opstår

vi naturligvis gøre i tide og derfor

og få folk uddannet til de rigtige brancher

central og bør ikke fjernes de penge som man

vil bruge til langtidsledige må man så finde andre steder

sf vil altså stemme imod dette lovforslag og jeg kan

sf ønsker i virkeligheden at pengene også skal kunne bruges til at afhjælpe mangel på arbejdskraft inden for visse arbejdsområder på mellemlang og lang sigt altså noget af det som jeg

jo sige at den økonomiske krise

og uheldig måde

som kan være konstruktiv med henblik på fremtiden jo være at man

at ledige bliver uddannet til brancher hvor man regner med at der bliver arbejde i fremtiden det er der perspektiv i og det er en helt helt anden historie

det

det er en fremragende og fremsynet aftale der sætter omkring en halv milliard kroner af til at bekæmpe langtidsledighed ved at hjælpe vores langtidsledige medborgere med den uddannelse eller det kompetenceløft

langtidsledighed er efter vores

for den enkelte der risikerer at bevæge sig stadig længere væk fra arbejdsmarkedet i takt med at dagene ugerne og månederne går

al mulig grund til at tage fat om nældens rod og gøre noget ved ledigheden det bidrager lovforslaget til og det indeholder to elementer som jeg gerne vil komme nærmere ind på

for

få en sanktion hvis ikke de vil deltage i

som ikke har en ungdomsuddannelse og som vurderes at have et behov for en sådan test det er det helt rigtige at gøre for

starthjælpsmodtagere der læser eller skriver dårligt i dag er det nemlig sådan at langt de fleste stillinger kræver at man kan læse og skrive på et rimelig højt niveau

er det vigtigt at vi hjælper ledige for hvem manglende læse og skrivefærdigheder udgør en hindring for at få et job til at få de færdigheder

det andet element i lovforslaget er en ophævelse af den såkaldte flaskehalsbevilling i lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats bevillingen var et resultat af den trepartsaftale som regeringen indgik med kl danske regioner lo ac

og som havde til formål at sende de ledige i retning af sektorer med lav arbejdsløshed og gode beskæftigelsesmuligheder men desværre har bevillingen vist sig ikke at fungere som den skulle og det også en del af forårets aftale om langtidsledighed at ophæve bevillingen og i stedet bruge pengene på at bekæmpe langtidsledighed det anser vi for at være en meget hensigtsmæssig omprioritering af skatteydernes penge samlet set kan vi konservative altså støtte lovforslaget fra beskæftigelsesministeren det er et glimrende lovforslag der vil betyde

gennemgår en læse og skrivetest og derefter om nødvendigt får hjælp til at forbedre deres læse og skrivekompetencer det skulle meget gerne hjælpe dem ud af ledigheden og ind på arbejdsmarkedet hvor de kan bidrage til fremtidens vækst velstand

radikale venstre og kristendemokraterne fra maj måned i år og derfor er det radikale venstre jo også tilhængere af stemmer for forslaget da det er en udmøntning af den pågældende aftale det er jo ud fra gode erfaringer fra unge under tredive år der læse og skrivestestes for at det kan vurderes om de skal have en særlig hjælp for at opnå de færdigheder som er så nødvendige i dagens samfund og ikke mindst i fremtidens samfund

det er flaskehalsbevillingen der skal finansiere det

det er beklageligt at man skal bruge flaskehalsbevillingen til det formål men desværre er vi jo i en situation hvor flaskehalsbevillingen ikke

flaskehalse i danmark

indsats for at skaffe midler til at gennemføre en undervisning til

ordførertalerne at minde om at vi i nitten halvfemserne havde en meget meget høj ungdomsarbejdsløshed i europa også

regeringen med statsminister poul nyrup rasmussen i spidsen

forsørgelsesgrundlaget for

afsatte seks måneder til dagpengeperiode og hvis ikke man efter de seks måneder enten var i job eller i uddannelse

ikke nogen finansiering længere det afskaffede ungdomsarbejdsløsheden i danmark det er bare lige til erindring

hvis man ser på det som regeringen

har det jo primært været at give skattelettelser til de rigeste og give masser af penge til bankerne og det har ligesom ikke rigtig virket tværtimod vi synes man skulle gå i gang med at skabe nogle konkrete job i stedet for at jagte de arbejdsløse

er man finansierer dem vi ved at der er brug for at få sat rigtig meget gang i at skabe grønne job

i vedvarende energi i at få sikret at

at de skal sendes mange gange rundt om jorden og vi har brug for at få lavet nogle gode fødevarer og så videre der er masser af job som vi skal have i danmark fremover man kunne gå i gang i morgen hvis man gerne ville skabe de job men regeringen og dansk folkeparti

hellere sikre penge til skattelettelser til de rigeste og så komme med så meget pisk som muligt af de arbejdsløse

for nylig også forklaringen

sagde at det man skulle se på ikke var effekten af dem der var i aktivering nej det man skulle se på var

gik ud og tog et job formålet med at piske de arbejdsløse er altså at folk skal gå ud

tage nogle job på elendige arbejdsvilkår

faktisk er det man vil sådan som beskæftigelsesministeren næsten fik sagt det i sine kommentarer til aktiveringsspørgsmålet

gå ind og sige lad os give nogle rigtig gode muligheder

flere i gang med at lære at læse og skrive

for nogen gode erfaringer med at motivere folk og hvordan sikrer vi at vi får ændret reglerne så

rent faktisk også får lov til at deltage i de forløb og så der kommer penge med

og spurgte dem om de var i stand til at læse og skrive spurgte dem om de havde behov for hjælp til uddannelse på det her område eller

andre områder for bedre at kunne få job det ville da være det bedste det fremgår af en række høringssvar fra dem der har kendskab til nogle af de mest udsatte i vores samfund både fra rådet for socialt udsatte danske handicaporganisationer og dansk socialrådgiverforening

åbner de altså ikke rudekuverter mange af dem viger tilbage for kontakt med systemet og nu kommer det så til at koste dem yderligere

forstår vi simpelt hen ikke at man ophæver flaskehalsbevillingen

nogle gode muligheder for at sikre at man får omskolet

der var behov for at bruge pengene det fremgår af den evalueringsrapport der ligger

instrument man mener at er skruet sammen på en bøvlet og bureaukratisk måde

med men vi kan ikke se hvorfor i alverden man skal gå ind og helt fjerne en ordning som rent faktisk giver mening ude lokalt og som kan være til gavn

den syvogtyvende maj to tusind og ti lovforslaget skal ses i sammenhæng med de dele af aftalen der udmøntes administrativt det er et stort problem at der er ledige der har vanskeligt ved at læse skrive og regne derfor synes jeg det er positivt hvis man kan kombinere beskæftigelsesindsatsen med at give mennesker der har behov for det et løft i deres evner til at læse skrive og regne lovforslaget lægger op

læse og skriveteste alle ledige

ungdomsuddannelse som har behov for det testen skal danne grundlag for at

kurser som kan give ledige der har behov for det et løft i deres læse skrive og

at der i loven fastsættes en sanktion for manglende deltagelse i læse og skrivetest lovforslaget indeholder også af

flaskehalsbevillingen

at give tilbud til ledige inden for områder hvor der mangler arbejdskraft og

og jeg foreslår derfor at flaskehalsbevillingen omprioriteres til finansiering af initiativerne i aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed og dermed bortfalder fra første januar to tusind og elleve til slut

ser meget frem til en god

den lavere ungeydelse begrundelsen er at de unge ikke kan købe billigere ind end dem over fem og tyve år og at de ikke som unge på

su har mulighed for at arbejde ved siden af

vil jeg blot lige nævne at

milliard kroner at gennemføre i hvert fald hvis det isoleret set handler om kontanthjælp til unge nu kan jeg se i bemærkningerne til det fremsatte beslutningsforslag at man

milliard kr hvis man blot skulle kigge på de unge og kontanthjælpen regeringens helt grundlæggende holdning er at arbejde er normen

målet er at så mange som muligt får en uddannelse og hurtigt kommer i job så de kan blive selvforsørgende

at være ledige unge der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet skal have

eller et venligt puf til at komme i

eller uddannelse de skal altså ikke understøttes i at en samfundsbetalt passiv tilværelse er i orden tværtimod

i øvrigt helt i overensstemmelse med den tidligere sr

unge

lige er fyldt atten år og som går fra lommepenge fra mor og far til titusind kroner om måneden får de et indtryk af at de skal yde noget eller vil de tro at de lever i et slaraffenland jeg tror ærlig talt det sidste for mig er der ingen tvivl om

for modtagernes tilskyndelse til at forsørge sig selv ungesatserne er med til at motivere mange unge til at komme ud af arbejdsløsheden og ind i beskæftigelse eller til at gå i gang med en uddannelse

for en ung kontanthjælpsmodtager men vi skulle jo altså nødig have et forsørgelsessystem der betyder at unge går ned i indtægt hvis de gør en indsats for

som kontanthjælpssatsen for unge ikkeforsørgere jo er

at gå kontanthjælpen til unge skal være på et niveau

den unges incitament til at tage et arbejde eller en uddannelse på

unge i uddannelse og job som vi sidste år

muligheder for en målrettet indsats for at unge kommer i uddannelse eller job

med psykiske sygdomme ender på en livsvarig førtidspension derfor vil jeg også sætte fokus på en bedre indsats for at hjælpe de svage grupper ind på arbejdsmarkedet når vi her senere på efteråret skal i gang med at forhandle en reform af førtidspensions og fleksjobområdet

hvis man isoleret set kigger på kontanthjælpen jeg har godt lagt mærke til at man

en stor gruppe mennesker der kommer til at være på førtidspension resten af deres liv det mener vi er forfærdeligt for dem og det mener vi også er hårdt for samfundet jeg vil gerne stille to spørgsmål til ministeren det ene er om ministeren kan bekræfte at hvis man er på kontanthjælp og er i stand til at arbejde så skal man også tage et arbejde når man bliver tilbudt det ellers mister man sin kontanthjælp man kan altså ikke bare gå ned og hæve kontanthjælp uden at ville yde noget det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål er

ministeren er enig med venstres daværende ordfører fru irene simonsen der

det er klart at når man ønsker at komme videre med sit liv skal man også have chancen for det og derfor

i to tusind og seks mente venstre altså at der var en gruppe unge som havde det

for at kunne klare sig og kunne komme videre i livet hvorfor er det at venstre kun mente det for denne lille gruppe unge og ikke for den større gruppe unge der

kontanthjælpsbeløbet jeg mener tværtimod at der skal sættes bredt ind over for den her gruppe af unge og

ungepakken men også med andre initiativer jeg tror aldrig nogen sinde

hovedet på blokken og sige aldrig nogen sinde har været så mange gode muligheder for

at der er så meget økonomisk fornuft i enhedslisten at man også mener at man har et samfundsmæssigt ansvar

sikrer at man får lukket hullet i statskassen

sikrer at man får investeret i fremtiden en af de måder det er vigtigt at investere i fremtiden ved at tage sig af de udsatte unge så vi sikrer at de udsatte unge faktisk får den hjælp de har behov

bliver fastholdt i fattigdom og til sidst

så ødelagte at de ender på førtidspension resten af deres liv

mener vi at man skal tage fat i de unge og give dem den hjælp de har behov for for at sikre at de faktisk får det bedre og bliver i stand til at tage en uddannelse og komme ud og arbejde hvordan mener ministeren at en ung der ikke har penge nok

stand til at tage imod anden hjælp så skal jeg igen spørge

som var udsatte og som havde behov for en

ungepakken og alle de andre ting

gennemføre et forslag som det her

fordi fru line barfod i oktober måned stillede et spørgsmål til mig om hvad det isoleret set

afskaffe ungeydelsen for de unge under fem og tyve år som får fuld kontanthjælp det var så en

milliard kroner og nu var økonomisk ansvarlig

lige at nævne det i det forslag man har

øvrigt også vil afskaffe starthjælpen ingen finansiering ingen overvejelser ingen økonomisk ansvarlighed overhovedet

med i det store forlig det indebar nemlig det forlig der blev indgået sidste år det

derudover skal vi jo i gang med en førtidspensionsreform

et arbejde som socialdemokratiet naturligvis vil blive kaldt til forhandlinger om i og med at man indgår i den forligskreds det vedrører

i og med at socialdemokratiet og regeringen jo netop indgik den her aftale sammen i øvrigt efter et fantastisk godt forhandlingsforløb

i kontanthjælpssystemet og så tilsyneladende også fjerne starthjælpen det fremgår i hvert fald af bemærkningerne at det også lige kommer med i skyndingen

gerne understrege at det for venstre er helt afgørende at det altid skal kunne betale sig at arbejde og det gælder også for unge

afgørende at man sige økonomiske incitamenter for unge til at være på passiv offentlig forsørgelse frem for som ministeren ganske glimrende flere gange understregede det at være i job eller uddannelse og her vil jeg gerne fremhæve ordinær uddannelse som det jeg finder er det mest relevante ser man så på

mener jeg faktisk også at man kan sige at ungeindsatsen virker den betyder faktisk at unge

job og senest har vi jo med ungeaftalen lavet en målrettet indsats

for de unge som ved første hånd ikke lige kommer i gang med en ungdomsuddannelse som ministeren var inde på

blottet for enhver form for økonomisk betragtning og derfor vil jeg slutte af med at sige at

forslaget er udtryk for hvad jeg vil tillade mig at kalde uansvarlighed over for den enkelte unge i og med at man altså ikke er parat til at understøtte den enkelte unge

komme i gang og så er det ikke mindst som også ministeren fremhævede flere gange samfundsøkonomisk

man få syv milliard kroner

der være mere end rigeligt til at gå ind og sikre at man ikke er så uansvarlig at man lader unge

problemer både fysisk og psykisk at de aldrig kommer i gang og derfor ender på førtidspension resten af deres liv det mener jeg er noget af det mest uansvarlige man overhovedet kan foretage sig og jeg forstår ikke hvorfor den her regering insisterer så meget på at gøre det

en ung mand som har sukkersyge og derudover har nogle sociale problemer og derfor er konstateret

ganske ganske omkostningsfyldt beslutningsforslag uden at gøre sig overvejelser om hvordan det skal finansieres og derfor eller ikke kun derfor men også derfor afviser vi det naturligvis så kan fru line barfod komme med alle mulige betragtninger om hvad der er af forskellige luftkasteller i enhedslistens politik i øvrigt og pege på forslag som er fremsat i anden sammenhæng men det kunne jo have været relevant at få det

jo de her forskellige muligheder som allerede findes i dag hvor kommunerne kan gå ind i særlige situationer

de unge hjælp på forskellig vis der har været drøftet unge med psykiske eller fysiske lidelser hvor kommunerne har muligheder og ud over det kan kommunerne også i helt særlige tilfælde give ekstraordinære bidrag til den unge men jeg vil gerne fastholde

til enten at være i job

er godt for den unge

købe den mad han egentlig skal have for at hans sukkersyge ikke skal blive værre

til sin sukkersyge og ender med at blive så

og i øvrigt har et elendigt liv hvor han næsten ikke havde troet at han skulle blive tredive fordi sygdommene blev så forfærdelige mener venstre virkelig

havner på førtidspension jeg kunne altså godt tænke mig at se det statistiske belæg for at hævde at ungesatsen fører lige direkte til førtidspension

vandring af unge på ungesatsen og direkte til førtidspension så

som regeringen har annonceret at man vil lave

mål at unge ikke skal have en permanent offentlig forsørgelse altså at man parkeres på en permanent offentlig forsørgelse som førtidspensionen men jeg har

jeg bare fastholde som ministeren også var inde på flere gange at der findes muligheder for kommunerne

praktikpladser og så videre det kræver så at vi får et nyt flertal men det arbejder vi jo så hårdt på

er de unge der ikke er klar til at komme i arbejde

de omkring fem hundrede unge som regeringen

psykiske lidelser der ikke er omfattet

det lykkedes at komme igennem med i to tusind og seks

lige så stort behov for at have råd til ordentligt mad

vi har blandt andet set at det et stort problem at der er unge kvinder

sove hos mænd og give dem sex jeg vil bare høre om fru julie rademacher ikke mener at det i høj grad er noget vi skal sætte ind over

ændre reglerne for

det skal ses i forbindelse med at de har ekstra store problemer

i gang med en uddannelse de skulle jo nødig gå på kontanthjælp og derfor skal vi

hjælpe dem i gang med en uddannelse jeg

de fleste af dem fra teknisk skole kommer

og får en læreplads og dermed løn i den forbindelse

være andre grupper der velbegrundet

snak med regeringen

kan være nogle andre grupper der også kunne blive fritaget for

er vi imod at lave en generel

hjælpe eller om det også vil gælde unge med fysiske lidelser som for eksempel sukkersyge

satspuljen at

man har en gruppe der begrundet kan siges at

så det er selvfølgelig

at arbejde det skal kunne betale sig hver dag at yde en indsats på arbejdsmarkedet betale sin skat og beholde resten af sin indkomst selv

at arbejde

mange mennesker der lader være med at gøre det

sådan et samfund ønsker vi konservative ikke men det gør enhedslisten

man har fremsat det her beslutningsforslag der foreslår at afskaffe den nedsatte kontanthjælp til unge under fem og tyve år i dag får enlige kontanthjælpsmodtagere under fem og tyve år seks tusind tre hundrede og en og halvtreds kroner om måneden forærende af skatteyderne det er næsten tusind kroner mere end hvad studerende uanset deres alder får i su

godt nok for enhedslisten som tilsyneladende ønsker at give folk uden arbejde mere i understøttelse på bekostning af folk

man så åbenbart at kontanthjælpsmodtagere under fem og tyve år

kroner mere om måneden

milliard kroner om året jeg synes det er rigtig rigtig mange

argument er at unge under fem og tyve år ikke kan købe mad til en lavere pris end andre

nogen butikker hvor su modtagere

og sådan kunne man jo egentlig blive ved

man vil fra enhedslistens side med det her forslag og hvad bliver det næste

statsligt madcenter hvor alle med lavere indkomst kvit og frit kan hente deres mad jeg tror ikke det er en løsning på de her problemer det andet argument i forslaget er at mange unge kontanthjælpsmodtagere har flere sociale og sygdomsmæssige problemer end unge der studerer og modtager su

og heldigvis for det de fleste er sunde og raske men trænger til at komme i gang med enten uddannelse eller arbejde og de bliver altså mere motiveret af at det

er særlig attraktivt at modtage passiv forsørgelse skatteydernes bekostning derudover har regeringen sammen med en række andre partier jo også netop indgået en aftale om flere unge i uddannelse og job der netop sigter på at hjælpe den her gruppe unge i arbejde

og det gør kommunerne jo også deres bedste for at gøre allerede i dag men vi skal også gøre mere og derfor håber jeg også som andre har

på her i dag at enhedslisten vil medvirke konstruktivt ved de kommende forhandlinger

der skal en helt anden social og sundhedsmæssig indsats til

vi konservative ikke bakke op om beslutningsforslaget fra enhedslisten der lægger op til at give unge under fem og tyve år fuld kontanthjælp og dermed vænne dem til et liv på passiv forsørgelse

at alle folketingsmedlemmer burde prøve bare i en uge at leve af det beløb som unge på halv kontanthjælp får men jeg synes faktisk

jeg vil gerne høre hvordan fru helle sjelle mener at det

for den unge hvis for eksempel en ung med sukkersyge ikke har råd til at købe den mad som man skal have når man har sukkersyge og den unge derfor

en række følgesygdomme der ender med at gøre at

mennesker der har nogle særlige behov

at kunne komme ud på arbejdsmarkedet er andre muligheder der er også mulighed for at kommunen kan gå ind og hjælpe de mennesker

får man seks tusind fem hundrede og en og halvtreds kroner om måneden før skat det er ikke meget mere end det beløb folketingsmedlemmer får skattefrit hver måned til de ekstra udgifter man mener vi har ud over vores løn men det er altså det som man mener at en ung på kontanthjælp skal klare sig for det er til at betale skat det er til at betale en husleje som ofte vil være tre tusind kroner om måneden og det er til at betale mad og tøj og alle andre fornødenheder toiletpapir og tandpasta og hvad som helst

ikke kan finde ud af at få pengene til at slå til

nuværende regering har selv fastsat at hvis man skal kunne klare sig i danmark i dag skal man have fem tusind tre hundrede og firs kroner om måneden til mad og andre fornødenheder når man har betalt sin skat har betalt sine boligudgifter og de unge har altså

derfor spørger jeg igen fru helle sjelle om hun mener at det hjælper en ung med sukkersyge hvis han ikke har råd til at købe den mad

for tillæg så kan der selvfølgelig være særlige tilfælde i den enkeltes situation som gør at man ikke kan opnå det og det vil jeg ikke stå her fra talerstolen og afvise men jeg bliver også nødt til at sige

konservative og enhedslisten ser fuldstændig forskelligt på det her system

at man kommer i gang med en uddannelse eller man kommer ud på arbejdsmarkedet

der er målet frem for at man kommer på passiv forsørgelse og er der indtil man bliver folkepensionist

om måneden til unge der er over fem og tyve år er jo

mange penge at leve for

som det også er blevet sagt grusomt ikke at have penge til de mest almindelige fornødenheder i hverdagen

vi tror bare i det radikale venstre ikke at svaret på de problemer er at løfte kontanthjælpen for de unge under fem og tyve år

unge på erhvervsuddannelserne får i praktikperiodens første år i størrelsesordenen seks

så de kan ikke som su modtagerne arbejde meget ved siden af det kan de heller ikke når de er på skoleophold der skal de også have en fuld arbejdsuge

det er jo en parallel gruppe kan man sige som man formentlig skulle hjælpe altså nogle af de unge mennesker vi taler om her der er på den lave

uddannelsessystemet derfor har vi altså en vis forståelse i det radikale venstre for at den kontanthjælp de unge under fem og tyve år får ikke er meget større end det en elevløn er de første år på den erhvervsfaglige uddannelse

så kan man spørge hvorfor er de unge så ikke i de erhvervsfaglige uddannelser men hvorfor er de på den lave kontanthjælpsydelse

at de udsatte unge vi taler om her har meget komplekse og mangeartede problemer

socialforvaltningerne og sundhedsområdet og så videre for at hjælpe disse unge

og rette vej

man er bedre i andre lande men vi er i hvert fald ikke gode til det her

forvaltningen ligger i en silo folkeskolen i en anden silo og erhvervsuddannelserne i en tredje silo og så videre

meget dårlige til at få hul igennem og gå på tværs og bruge de ressourcer faglige kompetencer som medarbejderne de forskellige steder har vi burde indføre et system hvor man sagde at det at være ung

at være en stafet en depeche og ingen voksen professionel har lov til at slippe den depeche før en anden har taget fat i den det er de huller der er imellem de forskellige instanser der skulle hjælpe de unge

bliver større og større

at arbejde videre med under udvalgsarbejdet når man anerkender at vi altså har en gruppe unge som er særlig udsat og har nogle særlige problemer

med det fælles beslutningsforslag fra socialdemokraterne sf radikale og enhedslisten hvor dansk folkeparti

cirka fem hundrede unge kunne få almindelig kontanthjælp

kun en del af de unge der har problemer og jeg synes det er fint hvis vi kan gå ind og hjælpe yderligere nogle unge det vil vi meget meget gerne være med til at

jeg forstår simpelt hen ikke den grundlæggende holdning om at fordi man er ung

skal man have mindre at leve af end andre i dette samfund jeg er helt med på at hvis man

et arbejde skal man selvfølgelig det og så skal vi da

at der er job når vi lige har set at der til et pedeljob var seks hundrede og tre og halvfems ansøgere

tegn på at der er rigtig mange der gerne vil i arbejde

det er altså ikke sådan at folk bare læner sig tilbage og ikke har lyst til at arbejde jeg har aldrig mødt et barn der

eller jeg vil være førtidspensionist

en underlig holdning man har fra nogens side herinde om at mennesker generelt

der helst bare vil sidde derhjemme på sofaen og lave ingenting tværtimod er det jo sådan at hvis man sidder hjemme på sofaen og laver ingenting bliver man syg og går i stykker og

så syg at man kommer på førtidspension derfor skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi

at man kommer til at sidde hjemme på sofaen og lave ingenting derfor skal vi gøre alt hvad vi overhovedet kan for at hjælpe vores udsatte unge og vi skal sørge for at de ikke bliver så udsatte

man sætter folk i fattigdom

ikke får den hjælp der skal til og når de så bliver voksne og flytter hjemmefra

man med at holde dem i fattigdom når de ikke kan få en praktikplads og derfor ender på kontanthjælp jeg synes at

undersøgelse der viser at

er en del der sælger stoffer og vi har set flere eksempler

mere og mere omfattende at unge kvinder

sig en eller anden voksenven

kan sove hos men det koster altså sex og det betyder altså at man

måde får en række unge kvinder til at prostituere sig noget som vi ellers i den grad plejer at være enige om at vi skal forhindre at kvinder kommer ud i

vi ser at der er en række af de unge som har forskellige problemer

ikke får ordentlig mad og det forstærker deres problemer hvis man ikke får nok at spise er det altså svært at følge den behandling man skal have

man skal få penge nok til mad og til husleje

det hele taget har det dårligt det forstærker alle de problemer man kan have både sociale problemer og psykiske problemer

i fattigdom og i problemer og i udsathed

behandlede beslutningsforslaget i to tusind og seks fra en lang række af de organisationer der arbejder med de udsatte unge

deres situation jamen så bliver de utrolig motiverede

at deltage i behandlingen så virker behandlingen og så kan de komme ud

sigt komme i arbejde og klare sig selv det må dog være det der skulle være målet hvis det virkelig er det som man ønsker skal ske hvis man vil være ansvarlig over for de unge og over for samfundet

ønsker at vi skal have en lavere løn og ønsker at man skal have løntrykkere så skal man

man kommer til at få det synes vi bare ikke er vejen frem og vi går ud fra at det heller ikke er det som oppositionen her i folketinget ønsker

har gang på gang fremlagt forslag til hvordan vi får råd til bedre velfærd

sikre både unge og andre på kontanthjælp

afskaffet fattigdomsydelserne vi mener det er utrolig væsentligt for at have en ordentlig velfærd at vi ikke har folk der lever i fattigdom

en lang række fattigdomsydelser er vi heldigvis enige med resten af oppositionen og derfor vil både starthjælp kontanthjælpsloft og fire hundrede og halvtreds timers regel blive afskaffet når vi får et nyt flertal vi synes også man skal afskaffe ungeydelsen vi synes ikke man skal diskrimineres hverken på grund af sin alder eller på grund af sit navn

vi har også forslag til hvordan man finansierer afskaffelse af ungeydelsen vi foreslår konkret

rigeligt til at afskaffe ungeydelsen og til også at gå ind

masser af gange og det er der ikke noget problem med det eneste problem er hvorvidt det er det man ønsker eller man hellere vil have at der skal gives milliardskattelettelser til de allerrigeste hvis man synes det er vigtigere at bankdirektøren skal have en halv million ekstra næste år end at nogle af de mest udsatte unge skal have penge nok til at købe mad skal man selvfølgelig bare som regeringen holde fast i sin politik vi synes altså det er vigtigere at de udsatte unge

er en række andre indsatser man har gjort på arbejdsmarkedet som har gjort at flere er kommet i arbejde og som har gjort at beskæftigelsen generelt er steget

ekstra ydelser og derfor måtte man tilpasse antallet af diagnoser så det passede

at det var fem hundrede unge jeg synes vi skulle gå ud og se på flere diagnoser så der er flere unge der kan blive omfattet

som jeg har sagt nogle gange under debatten sukkersyge men også andre fysiske lidelser hvor man får det værre hvis ikke

skal skrues effektivt sammen så der sikres hjælp til de personer som

mere eller mindre bevidst forsøger at få et asyl i danmark som de ikke er berettiget til siden to tusind og syv har danmark ligesom en lang række andre europæiske lande oplevet en kraftig stigning

sige børn for det mener jeg at de færreste

er femten til sytten årige typisk drenge der kommer fra afghanistan

en række danske og internationale undersøgelser viser dog at der er god grund til at formode at et større antal af de uledsagede mindreårige er sendt af sted af

penge til familien eller på sigt måske kan få resten af familien med til danmark i to tusind og ni gennemførte politiet en aldersundersøgelse hundrede og tyve af de her unge i syv ud af ti tilfælde

atten år eller derover

der er de danske myndigheders vurdering så er man selvfølgelig ikke

deres eget sprog i hele europa og særlig i norden står vi i en situation hvor vores asylregler

de uledsagede mindreårige en del af lovforslaget

her skal de hjemsendte unge kunne blive indkvarteret og få tilbudt uddannelse

andet fra holland der oprettede man for år tilbage modtagerfaciliteter i angola

uledsagede mindreårige blev sendt unge der sagde at de var uledsagede

de unge som sagde at de var under atten år og

i lovgivningen men vi vil ikke

lovgivning der understøtter menneskesmugling

at den nuværende lovgivning gør og derfor ligger der også i lovforslaget at de unge der bliver anerkendt som

undtagelsesvis hvis man er velintegreret i danmark

ellers er det udgangspunktet og det er altså for at sikre

og norske erfaringer og også unhcr’s erfaringer

på vegne af min konservative kollega

stede her i salen i dag sige at det konservative folkeparti

vil sige at hvis man er tolv år

blive på de seks år der går fra man er tolv til

til den undtagelsesparagraf men i øvrigt

sådan som fru line barfod siger at vi overholder børnekonventionen hver enkelt sag skal selvfølgelig vurderes individuelt og ses i lyset af børnekonventionen så den overholdes men i forhold til en tolv årig vil jeg mene at

mest sandsynligt sendes ud af landet igen der er nogle dispensationsmuligheder men vi kan slet ikke sige om de

blive anvendt på det her barn eller ej mener venstres ordfører virkelig at barnet den tryghed og sikkerhed i opvæksten som der skal til hvis

og jeg er sikker på at den tryghed som det giver at blive anerkendt som uledsaget mindreårig

få der hvor man kommer fra der hvor man eventuelt er

egentlig er barnets tarv hvad

vilkårene for de børn der kommer her til danmark og så eventuelt

jeg forestiller mig at vi laver det her sammen de andre nordiske lande eventuelt i samarbejde med relevante internationale organisationer det gør danmark jo i forvejen i

som danmark i øvrigt er en største bidragydere til

kunne man også forestille sig et samarbejde med dem eller andre relevante organisationer for at sikre den kvalitet som

til dem vi sender hjem hvornår slipper vi dem i forhold til uddannelse

er

er blandt andet nogle erfaringer fra de andre nordiske lande

en undersøgelse fra norge i to tusind og otte et

hundrede og ni og fyrre unge

opholdsgrundlag i norge fordi de

siger anonymt selvfølgelig at de er i jævnlig kontakt med deres familiemedlemmer

i jævnlig kontakt med dem det er den form for snyd

for de mindreårige der har mistet alt familie venner og som ender i et andet land

der udsættes for en helt urimelig behandling når de sendes til den anden side af kloden af deres forældre for at opnå asyl så deres familier også kan opnå ophold i europa eller børnene på lang afstand kan forsørge familien børnene har ikke bedt om den skæbne hverken at miste alt eller at blive sendt væk fra familie og venner til et sted hvor de ikke kender sproget og ikke kender nogen

asylansøgere og vi ser frem til behandlingen af l syv og tredive hvis intentioner vi ser positivt

at mindreårige der sendes tilbage til deres oprindelsesland får en god behandling når mindreårige skal sendes tilbage til afghanistan som det her jo reelt handler om til modtage og omsorgscentre skal centrene være af høj kvalitet vi kan ikke leve med et billede af at den danske stat skulle drive centre der minder om børnehjem

regeringen ønsker men det er vigtigt at centrene har den rette kvalitet

der er den rette kontrol med centrene i ministerens brev til fns flygtningehøjkommissær garanterer hun

beskytte de uledsagede mindreårige og deres rettigheder

liste over tiltag vil blive overholdt det vil socialdemokratiet holde ministeren fast på

også vigtigt for os at de børn og unge der lever i danmark og hvis opholdstilladelse vil løbe ud når de er atten år får en behandling og et uddannelsestilbud der bringer dem frem i livet så opholdet i danmark ikke frarøver dem flere år af deres liv

vi er også fuldt opmærksomme på lovforslagets ordlyd om uledsagede unges mulighed for at få permanent ophold i danmark når vilkår taler herfor for eksempel at de er kommet hertil i en meget ung alder at de har større

tilknytning til danmark end til deres oprindelsesland når særlige familiemæssige forhold taler for det og så videre samtidig er det vigtigt for os at folketinget får mulighed for at kunne følge de foreslåede initiativer i lovgivningen tæt derfor mener vi at der er brug for at loven evalueres eksempelvis efter to år i behandlingen af lovforslaget vil vi også have en række spørgsmål særlig

have besvaret ligesom vi vil granske høringssvar og stille uddybende spørgsmål

andet fordi danmark ligesom andre europæiske lande oplever at der har været et stigende antal mindreårige asylansøgere fra afghanistan

det er en problemstilling som vi ønsker at håndtere i dansk folkeparti og her synes vi at vi har fundet en god fremgangsmetode

blev det aftalt i den udlændingeaftale ikke den nyeste udlændingeaftale men den fra marts måned i år

forskellige steder afghanistan og nordirak blev nævnt og nu satser man så i første omgang

få asyl men de kan også bare have oplevet at

er noget familiemæssigt netværk og så videre i hjemlandet

hvis man som mindreårig asylansøger får asyl i

mindre til hvis man så etablerer nogle modtagefaciliteter

modtagefaciliteter og der sørge for at hjemsendelsen

ordentlig og veltilrettelagt måde og dermed vil man forhåbentlig komme dertil at

højst sandsynligt vil blive sendt tilbage typisk til afghanistan og

at man arbejder videre ad det spor fra regeringens side og

en midlertidig opholdstilladelse hvis man kommer til danmark og der for eksempel ikke er et modtagecenter

man ikke kan blive sendt tilbage og man dermed får

og så skal man vende tilbage til det land hvor man kom fra

betingelserne for

hvis vi skal fastholde

vi hele tiden være opmærksomme på når der er forskellige bevægelser når der er forskellige strømninger må vi som politikere agere ud fra det

så risikerer vi at vende tilbage til det der var før to tusind og et

to hvor socialdemokraterne med støtte fra venstrefløjen havde for lidt styr på det så vi synes det er et godt lovforslag og vi kan selvfølgelig

være særlig sikker på forholdene blandt andet forlyder det at taleban rekrutterer børnesoldater

man sender børn tilbage til afghanistan så de kan blive rekrutteret

vi bliver nødt til at tage hensyn til at hvis ikke vi hele tiden har styr på asylpolitikken

var før og som har skabt mange af de problemer som vi står med i

i visse områder det er det hensyn der er

de her børn kan vende hjem under ordnede forhold og det er jo det vi arbejder hen imod ordnede forhold

så kan vi både tage hensyn til sammenhængskraften i danmark

det danske samfund og lære af de bitre erfaringer som man kunne håbe at i hvert fald nogle politikere hernede

tidligere tiders fejltagelser og samtidig

har om hvad det vil betyde for

unge menneskers syn på livet og

mål og mening med livet at man har en rolle

er det vil betyde

siger bare at første prioritet og første hensyn

er til det danske samfund når vi kan se hvad tidligere tiders asylpolitik har ført til af problemer og splittelser og spændinger i det danske samfund synes vi altså at det er

at være opmærksom på hvilke strømninger der er i asylpolitikken når vi kan se er en strømning fra afghanistan hvor der kommer en del mindreårige asylansøgere

det er rimeligt selv om det selvfølgelig kan give problemer fordi det

og når vi så vurderer at du ikke længere har behov for den beskyttelse

der er tværtimod blevet flere fattige og der er flere der er blevet sat ud på et sidespor i samfundet lad det nu være

er cirka tredstusind siden to tusind og et

siger jeg ikke at der ikke stadig væk er massive problemer det

det også kommer til at tage rigtig rigtig lang tid før man for alvor

hvordan man skal sende de mindreårige hjem hjem så er det jo netop vigtigt at det sker

hjem til et område hvor der er uro hvis det om afghanistan

modtagecentre i andre lande

så bliver hentet af nogle familiemedlemmer så jeg tror at man skal lade processen køre

lande i eu herunder danmark og afsættet for

at de her menneskesmuglere tjener kæmpe summer på at transportere børn og unge til danmark en tur fra deres hjemland som ofte er ekstremt brutal og hvor den mindreårig risikerer

overgreb fare tvangsarbejde vi bør alle herinde kunne enes om at gøre alt hvad vi kan for at stoppe den trafik

og som reelt er en hjælp for de mindreårige

både for de mindreårige og for personalet der arbejder

slå fast at de to ting har

som er det hollandske tilfælde vi hører så meget om og i afghanistan

de har uddannelsesmuligheder hvor de får et alternativ til et liv i kløerne på nogle af de grupperinger i afghanistan vi ikke har

og så er det afgørende at vi også kigger på hvordan vi

for at blive fragtet af menneskesmuglere ad farlige veje til danmark eller andre eu lande

bortfald af opholdsgrundlag for mindreårige ved det fyldte attende år kunne man

en motivation den unge skal have til at uddanne sig og og leve et liv i det danske samfund enten på lang sigt hvis det ender med

og derfor vil vi også gå meget skeptisk til

man må fortage dem med en vis forsigtighed de må kun være en

veludviklede og velunderbyggede

den

med åbne øjne vores

en revisionsbestemmelse for

mulighed for joint venture mulighed for at garantere sikkerheden og kvalitetsindholdet af et eventuelt oprettet center

vil få tyskland som endestation og skal igennem den samme farlige rejse

og så må vi jo tage det op til overvejelse og hvad vi så kan gøre

den livsfarlige færd til danmark hvis vi mener det

i risikozonen for at blive sendt af sted

mener vi at man undersøger mulighederne for joint venture med

eu lande som noget af det mest afgørende

på at sende børn og unge ud på en livsfarlig færd vel vidende at der altså med

den helt afgørende del i forhold til det store svigt en masse børn bliver udsat for

det er man meget bevidst om og det er jeg meget

tror også det er regeringens mening

som sagt i første række så

hvor vi får relativt mange uledsagede mindreårige udlændinge til

man kan håndtere den situation på en fornuftig måde man bliver inspireret af andre lande og der er meget stor bevågenhed over for såkaldte modtage og omsorgsfaciliteter der skal være meget ansvarlige og sikre i de lande som børnene kommer fra

kan gives opholdstilladelse til uledsagede mindreårige udlændinge hvis der er modtage og omsorgsfaciliteter i hjemlandet underforstået at de er i den betryggende stand

for at have uledsagede børn

engang nogen hvis opholdsgrundlag udløber når de bliver atten år for de er alle sammen

hvilket grundlag man så skulle give ophold til et barn

uddybet under udvalgsarbejdet

hvordan sikrer man at de faciliteter vi taler om i modtagerlandene er i orden

høringsnotatet fra ministeriet om hvorvidt det er dansk territorium på sådan et omsorgscenter

et dilemma fordi den danske regering jo i lovforslaget her tager ansvar for at faciliteterne er i orden og at sikkerheden er i orden

det synes jeg er helt relevant betragtning så derfor synes jeg er meget

hvad det egentlig er for et ansvar danmark kommer til at stå med i forhold til faciliteter af den karakter til de børn og unge som vi taler om her

enhver form for misbrug skal bekæmpes det er vi hundrede procent

i at få uddybet hvordan man gør det under de givne omstændigheder med den beskrivelse af et omsorgscenter som bestemt ikke kan afvises som en handlemulighed

er rigtig mange dilemmaer forbundet med det som vi meget gerne vil have belyst

den argumentation der er for det lovforslag vi behandler i dag bygger på formodninger man formoder at børnene er rejst hertil frivilligt man formoder at det er deres

det er altså en række formodninger der ligger til grund

har gennemgribende betydning for nogle mennesker det er retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt lovforslaget vil ramme en gruppe børn der i forvejen er meget udsat

bekymrer regeringen sig tilsyneladende meget lidt om børnenes tarv det der betyder noget for regeringen er først og fremmest at mindske antallet af udlændinge i danmark man må sige at man gør sig umage med at komme efter hver eneste

otte og tyve børn i to tusind og ni som ville være blevet omfattet af det her forslag det mener man altså

og udsætte de her børn for den usikkerhed som de kommer ud for med forslaget ordet modtage og omsorgscentre som man vil til at oprette lyder jo vældig sympatisk men i enhedslisten

deler vi de mange høringsparters blandt andet red

er gode nok på de her centre

og i forhold til børnenes sikkerhed ligesom vi er enige med institut for menneskerettigheder i at den danske stat fortsat har ansvaret for de uledsagede børn når de opholder sig på centrene desværre ser det ud til at integrationsministeren ikke mener at man har ansvaret men man vil nu alligevel kontrollere centrene

må vi så høre nærmere om under udvalgsarbejdet

hvor der altså er en væbnet konflikt som danmark er en del af ifølge børnerådets høringssvar

og jeg går ud fra at ministeriet har undersøgt de forlydender og at man vil sikre sig at det ikke er korrekt før man sender nogen børn af sted

omkring at man tillægger alderstest så stor betydning i forhold til muligheden for opholdstilladelse igen og igen er testene blevet kritiseret for at være alt for usikre i forhold til præcis at kunne vurdere hvor gammelt et barn er og som institut for menneskerettigheder peger på tilsidesatte højesteret i to tusind og ni en sådan alderstest det er typisk for regeringen og dens støtteparti dansk folkeparti at det er antallet af uledsagede børn der er det allervigtigste hvis antallet af børn stiger strammes reglerne

kommer flere børn formentlig er at behovet ændrer sig ude i verden

når man laver en krig kommer der flere flygtninge

en helt ny erkendelse men måske skulle man prøve at tænke tanken

vi er også helt enige med blandt andet red barnet i

at uledsagede flygtningebørn som udgangspunkt fremover skal miste deres opholdstilladelse når de fylder atten år som det også har været fremme i debatten her i dag

og som er helt alene i et fremmed land uden nogen familie

så vil de jo

blive en del af det her samfund hvorfor skulle kommunerne bruge mange

bliver de sendt ud som red barnet skriver i deres høringssvar har man altså fra deres søsterorganisation i norge dårlige erfaringer med mistrivsel blandt de børn der bare venter på at blive udsendt når de fylder atten år det synes vi ikke

ministeren mener at man giver barnet en god tryghed og en god

atten år er en stor sandsynlighed for at det bliver sendt ud til noget som

man går ind og siger til et barn på tolv år du kan regne med at når du bliver atten år bliver du sendt ud af landet og der er jo ikke nogen der så ved hvordan situationen

om der er nogen til at tage imod dig på det tidspunkt og så videre men du skal altså bo i danmark fra du er tolv år

og vi ved ikke hvad der så sker mener ministeren at det giver barnet

vi behandler her i dag er et af de mere glædelige det drejer sig

et lovforslag som vil gøre elleve ni og halvfjerds voksne og fem hundrede og syv og

nye danske statsborgere det er voksne og børn fra hundrede og en forskellige lande som har

fremover at kalde sig for danske statsborgere og som derfor har fået de samme rettigheder og pligter som alle andre danske statsborgere det er et privilegium

en meget stor beslutning da det jo medfører at de samtidig må

i vort danske demokrati mange arbejder hårdt

mange ting om det danske samfund og det bliver man nødt til

og se folketinget og fejre deres nye status sammen med alle de andre som

folketingets talerstol sige at en af de personer vi giver statsborgerskab til her i dag er en som jeg og

venstre har haft i praktik i en halv år en ung kvinde som har gjort en stor indsats for at blive dansk statsborger hun har i særdeles

hendes indsats er lige så stor som

ude fra den store verden her til landet med et ønske om at være en del af det danske samfund fuldt og helt inklusive statsborgerskab er det en anden sag et er at det kan være svært at sige farvel til statsborgerskabet i det land man kommer fra noget andet er at komme igennem nåleøjet og kvalificere sig til at blive dansk statsborger det kræver en stor indsats

seks og tredive på listen som vi nu behandler har indsatsen båret frugt og jeg vil på vegne af socialdemokratiet ønske et stort tillykke og jeg ser frem til at vi mødes her på christiansborg på den kommende statsborgerskabsdag i foråret

vi vedkender os denne aftale der er sket noget som får os til at sætte hælene i vi er blevet opmærksomme på at forudsætningerne for vores ja synes at være bristet grundlæggende gælder det for vores forhold til dansk indfødsret hvad der meddeles i grundlovens § fire og fyrre at dansk indfødsret meddeles ved lov det vil sige at det er det danske folketing og dermed det danske folk der skænker dansk indfødsret som en gave til dem der har gjort sig fortjent til

gave ja en gave ingen ret der er ingen fremmede der har ret til indfødsret det er det danske folks gave til dem der har kvalificeret sig til at modtage den men i denne lov har fem og tredive personer fået dansk indfødsret på grundlag af fns konvention om begrænsning af statsløshed

har adkomst til at meddele dansk indfødsret det fremgår at danmark den sjette juni nitten syv og halvfjerds ratificerede fns konvention

tredivete august nitten en og tres om begrænsning af statsløshed det fremgår videre at regeringen på grundlag af denne konvention konvention i det foreliggende lovforslag har tildelt fem og tredive personer indfødsret selv om de pågældende ikke har

der skal kunne blive danske statsborgere i et brev af attende oktober meddeler ministeren at de pågældende for næsten alles vedkommende

ikke har opfyldt kravet om indfødsretsprøve ikke har opfyldt kravet om selvforsørgelse og for en dels vedkommende heller ikke har opfyldt vandelskravet svarende til at ministeren meddeler at end ikke en straf på to års ubetinget fængsel for kriminalitet vil forhindre optagelse på loven det fremgår at ministeriet først for et års

siden er blevet opmærksom på denne konsekvens af fns konvention idet man tidligere krævede de normale krav opfyldt af dem der fra to tusind og fire ikke kunne blive danske statsborgere ved erklæring men med dette lovforslag har man rettet ind efter fns konvention og tildeler altså fem og tredive personer dansk indfødsret som ikke på nogen måde har gjort sig fortjent dertil jeg er ked af at sige det men dette vil vi fra dansk folkeparti ikke acceptere skal denne linje fastholdes og dansk indfødsret således devalueres stemmer vi for fremtiden nej til indfødsretslove vi må kræve at kravet om dansk sprog om indfødsretsprøve om selvforsørgelse og om straffri vandel

for dem som fn vil tildele dansk indfødsret for vi fastholder ubetinget at det er folketinget og ikke fn der er bestemmende vedrørende indfødsret

det er det danske folks gave ikke nogen ret det er folketinget der frit bestemmer hvem der skal kunne høre til det danske folk og hverken fn eller læger eller psykiatere skal kunne tage den afgørelse ud af folketingets hænder hermed har vi også sagt at vi er meget kritiske over for § fire og tyve stykke tre i indfødsretscirkulæret der vil gøre sygdom til en slags ret til dansk indfødsret nej der er ingen som har ret til at opnå statsborgerskab det er en gave ingen ret og hvis vi ikke kan få dette grundlæggende synspunkt respekteret

stemmer vi for fremtiden nej

at få dansk statsborgerskab mange har ydet en stor indsats

leve op til de krav der stilles for at blive danske statsborgere samlet set

der nu får statsborgerskab og det synes jeg er glædeligt

ikke stået bag de gentagne stramninger der har været i reglerne for at opnå dansk statsborgerskab men

eksisterende regler

har den her gruppe mennesker i hvert fald kunnet opnå de privilegier der ligger i at

er det jo en stor indsats der er ydet her og jeg håber meget at de familier

er omfattet af det her lovforslag vil få meget gavn og glæde af at de nu

statsborgere så på vegne af hele sf vil jeg ønske dem velkommen

hvis det bliver vedtaget betyder det jo så at de personer der er på forslaget får dansk statsborgerskab

jeg vil gerne som andre ønske tillykke til dem der har kvalificeret sig til at komme på det her lovforslag der er jo prøver

kriterier som skal opfyldes og jeg håber ligesom mange andre at se mange af ansøgerne

på vores statsborgerskabsdag til foråret

og dermed også ministeriet jo nødt til at gøre som vi i folketinget har bestemt nemlig at disse personer skal på lovforslaget men hvis vi i folketinget efterfølgende synes

det skal de ikke så kan man stille ændringsforslag om at de fem og tredive personer udgår af lovforslaget inden vi stemmer om

tredjebehandlingen det vil vi fra konservativ side være imod så det vi taler om nu er formalia

det er fint det synes jeg er godt men det er mere for lige at ramme en pæl igennem at

folketinget når vi efterkommer nogle af fns bestemmelser

det alene fordi vi har vedtaget at vi ønsker

i indfødsretsudvalget i vores aftale og derfor er det altså

altid være nødsaget til at stemme nej fordi det altså er et brud på det danske folketings ret til selv at afgøre hvem

det er ikke fn der udgør folketinget det er fuldstændig rigtigt at vi

for at sige nej men jeg spørger hvad skal de overhovedet på for når

i folketinget stemmer for lovforslaget det er forudsætningen for at få dansk statsborgerskab hvilke kriterier vi så har opstillet for at man kan komme

der er nogle kvalifikationer man skal opfylde der er nogle prøver man skal bestå og der er for nogle personers vedkommende

med et flertal i besluttet os for at tiltræde en fn konvention der går ud på at undgå at personer er statsløse

det gør sig så gældende for fem og tredive personer her men det er jo alene fordi folketinget

fordi fn har dikteret det eller bestemt det eller trukket det ned over hovedet på folketinget det

indvending jeg har imod herre søren krarups udlægning af teksten det er ikke fn der bestemmer det er alene folketinget

de kan nu på lige fod med alle andre danskere deltage i samfundet med alle de rettigheder og pligter som det medfører og

parlamentet det er alt sammen fint det der så ikke er så fint

skal nævnes ved en lejlighed som den her er at mange af dem

navlestrengen over til det land hvor de er født og det ved

vi gør ondt på samme måde som det jo gør ondt

at de bliver tvunget til at opgive deres danske statsborgerskab hvis de vil være statsborgere i

andre lande nødvendigvis forlanger det men fordi den danske stat forlanger det i eu er det stort set nu kun danmark

gamle ordning at man kun kan være statsborger i et enkelt land det er en ordning som efter vores mening for længst har overlevet sig selv den stammer fra en tid hvor statsborgerskabet havde betydning for mange ting som aftjening af værnepligt skat sociale goder og stemmeret men alle disse ting afgøres jo i dag af hvor man bor

hvor man har statsborgerskab

som sagt allerede har afskaffet derfor vil vi også i radikale venstre arbejde på en lovændring på det her område en ændring der gør danskere der opnår statsborgerskab i et andet land kan beholde deres danske statsborgerskab og at udlændinge som opnår dansk statsborgerskab kan vælge at beholde deres oprindelige statsborgerskab det vil hverken gøre det lettere eller sværere at blive

for masser af mennesker i deres hverdag og som sagt vil det ikke have nogen som helst praktisk betydning for staten i øvrigt med disse bemærkninger

hilse de mange nye danskere velkommen

gerne vil være en del af samfundet og som har søgt under de meget meget svære betingelser der er

også gerne sige at vi synes det er ærgerligt

mange flere der kan få lov til at blive danske statsborgere vi synes det er en meget meget uheldig udvikling at man

at man opbygger en større og større gruppe af borgere i dette land som aldrig nogen sinde får mulighed for at blive en del af demokratiet vi mener det er helt afgørende i et land at de mennesker der bor her fast de mennesker der ønsker at være en del af samfundet faktisk også kan tage del i demokratiet

erfaringen klart viser at det er den måde et land bliver stærkt på at man har et stærkt demokrati derfor ønsker vi at borgere i dette land også skal kunne blive en del af demokratiet skal kunne få statsborgerskab

i folketingsvalg og så videre men det ønsker man altså ikke fra flertallets side regeringen og dansk folkeparti mener at hvis man er fattig hvis man er dårligt uddannet hvis man ikke er så god til sprog eller hvis man er syg og derfor har svært ved en del af de andre ting

skal man ikke have lov til at tage del i demokratiet det er ikke en demokratiopfattelse vi deler og vi håber at den snart kan blive ændret så tillykke til alle dem

vi håber at vi får mulighed for

de regler vi hidtil har haft og

folketinget og ikke fn der bestemmer

har haft så vil jeg lige minde ministeren om at det var fordi muligheden for erklæring faldt væk i to tusind og fire

fortræffeligt hvorfor man pludselig falder på knæ for fn og hvem der egentlig har gjort

direkte ministeren er det ministeren

er selve identifikationen af dansk identitet når man så kommer og

korrekt at man indfører fn til at fortælle

og der er tale om personer som

vi kræver personer som overhovedet ikke er kvalificeret

ministeren så ikke indrømme at hun er meget langt fra det som